menneskesmugling grænseoverskridende kriminalitet og andet der udfordrer os det er også derfor at vi fremsætter et lovforslag her i november

i de danske grænseområder markant med vores forslag får politiet en generel adgang til at standse og kontrollere personer der er rejst til danmark uanset om de kommer i bil bus fly tog eller skib den kontroladgang vi ønsker at indføre skal være fleksibel så kontrollen kan øges hvis der opstår særlige problemer for eksempel med illegal indvandring der skal opsættes nummerpladescannere og mobile kameraer ved grænserne og i

som skal indsamle de oplysninger som dansk politi har brug for det er rigtigt at den her model er inspireret af noget af det der er sket i holland

de hollandske myndigheder har benyttet sig af siden to tusind og tolv jeg skal måske for en god ordens skyld sige at regeringen orienterede folketinget om den hollandske model allerede tilbage i to tusind og tolv

regering har valgt at lade sig inspirere af den hollandske model men det er

som ny justitsminister at

noget tid at overveje om den model kan overføres direkte til danmark og om vi har de samme behov og hvad der

så er det altså også derudover selvfølgelig nødvendigt at sikre at vi lever

vi har i forhold til schengensamarbejdet derfor valgte min forgænger i embedet

fjorten at nedsætte en arbejdsgruppe

og udlændingestyrelsen arbejdsgruppen har haft til opgave

det her område og dermed sikre en forbedring af den politimæssige kontrol af udlændinge i grænseområder og lufthavne

siden blev udvalgets anbefalinger lagt frem og det er arbejdsgruppens anbefalinger som det kommende lovforslag kommer til at basere sig på

er danmark et af de første lande hvis ikke det første der overfører de hollandske

skete dengang den nuværende regering kom til i to tusind og elleve

dansk folkeparti og kristendemokraterne om styrket toldkontrol ved grænserne den blev revet i stykker fordi det duede jo ikke med flere toldere mere politi nummerpladescannere hvad der ellers var indeholdt i den aftale det at man så nu synes at det er godt med mere grænsekontrol og gerne vil etablere nummerpladescannere som man har haft i holland videoovervågning

synes vi er et skridt i den rigtige retning jeg kunne dog godt tænke mig at få at vide hvorfor det skulle vente så længe

man droppede den gamle aftale som jo faktisk var et bud på hvordan man kunne gøre det her og nu mener at nu kan man sagtens lave noget grænsekontrol det

det andet spørgsmål er så hvordan følger regeringen op på

et er jo at det giver nogle nye muligheder

grænsekontrollen ved hjælp af toldere politi og og lignende

ressourcer med og i givet fald hvor mange til henholdsvis skat

politiet det vil sige rigspolitiet jeg skulle hilse at sige at det indtryk man får når man vurderer de her ting er

både i københavns lufthavn og for eksempel

er en del af et schengensamarbejde hvor der er åbne grænser derfor skal vi jo hele tiden i danmark tage bestik af den situation

være til stede kontrollere og evne at sanktionere når

det præcise indehold af lovforslaget herunder også ressourcespørgsmålet må

noget andet er jo så

jeg har forståelse for at regeringen overvejer det her men jeg må på den anden side også sige

er overensstemmelse mellem det man siger

til omkring en sag hver anden dag og uden at kunne det præcise antal sager

grænseoverskridende kriminalitet

som nytiltrådt justitsminister at man ikke har fanget det hele

kontrol som man opsatte under den daværende regering

med dansk folkeparti det der måske kunne bringe os et skridt videre

de rigtige virkemidler fordi grænsebomme løser ikke alle de problemer der er og det er heller ikke sikkert at de nye instrumenter vi indfører løser det hele

dansk politi bedre mulighed for at opfange

med at man ønsker at iværksætte nogle initiativer fra regeringens

spørgsmål stille det andet spørgsmål er hvordan forestiller ministeren sig at man skal styrke grænsekontrollen til havs

er det noget af det der indgår i regeringens

er behov for at tilføre ekstra ressourcer så hvis ministeren kunne

når man taler om grænsekontrol til havs

om københavns lufthavn igennem efterhånden meget lang tid

med på at man laver en bevilling til københavns lufthavn der sikrer

sig selv at vi har en meget meget meget stor og stærk forpligtelse til at gøre hvad vi kan for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet jeg vil tillade mig fortsat at anfægte

grænsebomme er det bedste svar hvis vi ser på de erfaringer man gjorde sig med de fem måneders permanent toldkontrol

tyder på at det er det mest effektive våben derfor søger vi nu nye midler der er vi så i den situation at holland har gjort sig nogle erfaringer som vi tror kan overføres til danmark det vil vi gerne i gang med at gøre

gerne diskutere med folketingets partier

de rigtige redskaber i kampen mod illegal indvandring hvad enten det er menneskesmugling folk der kommer hertil på et forkert grundlag eller for den sags skyld kriminelle udlændinge så skal politiet have adgang til de oplysninger som er nødvendige for at der kan udøves en en intelligent effektfuldt og moderne kontrol

lige har sagt ved besvarelsen af det foregående spørgsmål nedsatte min forgænger i embedet jo i forsommeren fjorten en arbejdsgruppe som skulle anbefale relevante tiltag til at forbedre udlændingekontrollen i grænseområder og lufthavne arbejdsgruppen har anbefalet at der udstedes regler om hvilke oplysninger

flyselskabernes bookingsystemer politiet skal have

til de oplysninger skal gælde både for kontrol af de ydre og de indre schengengrænser

udefra da samarbejdet skal sikre en fornuftig og korrekt administration af politiets beføjelser i fuld overensstemmelse med persondataloven

udarbejdet i samarbejde med de interessenter der skal levere oplysningerne og

får politiet snart bedre muligheder end man

foretage en analysebaseret kontrol og det forslag håber jeg

spørgsmålet om hvorvidt der inden de nye regler træder i kraft er opstået et problem mellem skat og politiet

er nyt for mig det kan jeg ikke give et fyldestgørende svar på i dag men jeg vil meget gerne indhente informationer om det for det siger sig selv at vi selvfølgelig skal kunne sikre en

de nødvendige ændringer der betyder at man kan bruge de instrumenter man

i øjeblikket hos politiet

tid før det er på plads jeg ved ikke hvor godt ministeren er informeret men jeg håber at ministeren vil

i det nye år før det kommer på plads og så er vi altså ude i en situation hvor regeringen siger ét

og så kan man jo godt blive lidt utryg ved

et tilbageskridt

godt tænke mig at høre ministerens vurdering af hele den her misere som jo gør det mere besværligt for politiet end det har været tidligere

jeg selvfølgelig gerne bringe i orden så hurtigt som overhovedet muligt og hvis der er aktuelle udfordringer

lade sig gøre og overbringe

at hvis der måtte være et eller andet tidsrum hvor der er noget der ikke fungerer helt optimalt

gøre tingene i løbet af meget meget få dage i folketinget her er der altså en situation hvor man siden syvogtyvende august ikke har haft adgang til de passagerlister som vel er grundlaget for en del af den stikprøvekontrol der finder sted af illegale personer terrorister og andre der kommer ind i vores land kan ministeren ikke godt se

men der har jo været ministre før den nye justitsminister

tingene fungerer og det har ikke altid været sådan specielt betryggende vil jeg bare sige så jeg vil helt klart opfordre justitsministeren til

jeg spørger ind til her men også mere generelt sætte sig ind i hvordan kontrollen

mangler men jeg vil så spørge kan ministeren ikke se at det

nogle underlige signaler at justitsministeriet træffer en beslutning om at svække i hvert fald dele af kontrollen i august måned og så kommer der en åbningstale

fra statsministeren hvor man så proklamerer at nu vil man styrke grænsekontrollen så

vandrer over grænser derfor er det for mig som justitsminister helt åbenbart at indsatsen omkring grænserne er af vital betydning for vores evne til

vide hvad det er der foregår i danmark og

i forhold til den efterfølgende efterforskning hvis der er opstået nogle konkrete problemer mellem politiet og

skat hvad angår adgang til nogle oplysninger

kan give et fyldestgørende svar for jeg antager at det er det folketinget ønsker sig det siger sig selv

noget på retsområdet der skal forsinkes af at der kommer ny minister men når nye oplysninger tilgår mig

sørge for at folketinget har et tilstrækkeligt vidensgrundlag at stå på og så skal der selvfølgelig handles hvis det viser sig at der er et hul så at sige mellem den situation vi står i i dag og den lovgivning jeg har tænkt mig skal gælde fremadrettet som jo handler om at skærpe indsatsen

beskæftiger sig med dansk politik så skal man nå hele vejen rundt og

oplysninger viden holdninger ideer

omkring de danske grænser fordi vi har så store problemer

så man kunne måske have handlet allerede nu men

det svar der kommer fra rigspolitiet med henblik på at udmønte hvordan tingene skal være så kan ministeren ikke godt her i folketingets spørgetid

folketinget så vil jeg selvfølgelig tage stilling til

har vi afskaffet det synes jeg urimelige pointsystem som vk regeringen indførte før valget i to tusind og elleve

det var lettere at få lov til at leve i danmark med sin udenlandske ægtefælle hvis vedkommende var akademiker end hvis vedkommende var håndværker

synes at akademikere er mere værd end håndværkere er og det skal afspejle sig både i vores uddannelsespolitik men også i vores udlændingepolitik jeg har haft anledning til at se

en og tredive punkter som der spørges til jeg kan forstå at et af de elementer man mener er en lempelse er at flygtningenævnet er blevet udvidet

to personer herunder en fra udenrigsministeriet

en lille smule tvivlsomt om man kan kalde det en lempelse og

pådutte det et bestemt navn så det kan godt være at

diskutere den samling af punkter som venstre har fundet ikke desto mindre vil jeg meget meget gerne diskutere udlændingepolitik også med venstre det

den måde hvorpå befolkningen og i øvrigt også vi i folketinget opfatter regeringen på udlændingeområdet i strammer man letter man

jo en diskussion i øjeblikket om om de lempelser regeringen har foretaget på udlændingeområdet er direkte årsag til at danmark er en asylmagnet i de her dage ministeren er garanteret

redegørelse fra unhcr der viser at vi i danmark modtager flere syriske flygtninge end

jo derfor min interesse drejer sig om spørgsmålet om det så er tredive en og tredive eller seks og tyve områder man har lempet på er for mig ikke afgørende

afgørende at ministeren anerkender at man har lempet politikken på en lang række områder det har haft en konsekvens det medfører langt flere asylsøgere til danmark det belaster os på det økonomiske område og regeringen har svært ved at acceptere årsag og sammenhæng årsag man lemper udlændingeloven sammenhæng og virkning der kommer markant flere

jeg har det sådan at når det handler om udlændingepolitik synes jeg at det måske bedste udgangspunkt man overhovedet kan tage er at tingene skal kunne fungere

integrationen skal virke vi skal have vores almindelige samfundsliv til at fungere og for at det kan lade sig gøre er der selvfølgelig en væsentlig diskussion i hvor mange der kommer hertil og det er i den balance

en strammer eller en slapper jeg har ministeren mistænkt for at være lidt småradikal på området

påregner regeringen at tilbagerulle andre af de lempelser man har foretaget på udlændingeområdet nu går man ind og strammer reglerne for familiesammenføring er det første skridt eller er det det vi ser

det gælder også på udlændingeområdet tag nu den aktuelle situation på asylområdet undskyld mig verden står i brand fn vurderer at vi ikke har haft større flygtningestrømme

lige efter anden verdenskrig

bomber der ryger ned over hovedet på folk selvfølgelig er der meget meget store flygtningestrømme i slipstrømmen af et mellemøsten der står i brand det har også en afsmittende effekt i

til danmark det skal vi kunne reagere på fordi vi på den ene side selvfølgelig skal beskytte de mennesker der har behov for vores beskyttelse men omvendt skal vi også have det til at fungere i en dansk kontekst det er derfor vi har lagt

stor præcision har brugt ordet stramning om et af de punkter vi vender tilbage til senere

derfor spørger vi til de en og tredive punkter som vi opfatter som lempelser om ministeren er enig i at det er lempelser sådan set

den samme målestok som statsministeren bruger

knivskarp præcision siger det regeringen selv foretager sig nu er en opstramning lad mig tage et eksempel mener ministeren at afskaffelsen af starthjælp er en lempelse

derfor kunne man jo se at til trods for højkonjunktur og til trods for efterspørgsel på arbejdskraft

med etnisk minoritetsbaggrund en del af dem med flygtningebaggrund

at være strammer eller ej når jeg siger at jeg i hellere vil have stærkere fokus på hvordan vi sikrer at folk der kommer

statsministeren der med sylespids præcision

udvalgt forslag der bliver fremsat her i folketingssalen hvor er det man kan bruge begrebet stramning og

til dommer over hvilke ord andre mennesker bruger i deres politiske argumentation hvis man kigger særskilt på det asylforslag der

stor tilstrømning af asylansøgere til danmark de kommer ikke uden grund de kommer fordi de flygter

mellemøsten ikke desto mindre er den tilstrømning så stor at vi bliver nødt til at reagere fordi vi allerede nu kan se at kommunerne har svært ved at

er mangedoblet over det seneste år og det er jo både belaster vores økonomi men

skaber udfordringer ude i landets kommuner særlig når vi ved at danmark tager en

en due der flyver blandt høge på det her spørgsmål har ministeren det godt når regeringen tilbageruller en række af de

en udlændingepolitik der skal være i balance

påstår at man kan sende alle verdens flygtninge til afrika

vi skal selvfølgelig yde mennesker den beskyttelse man har krav på når man står i en svær situation men tingene skal også foregå på en ordentlig måde og derfor er vi nødsaget til at bringe det lovforslag frem vi gør nu for

står i brand vi har alvorlige konflikter lige nu

siden anden verdenskrig og det smitter også af på danmark vi har en opgave som skal løftes og det mener jeg vi gør men jeg mener også vi skal tillade os at mener vi forpligtet til

i forhold til hvad for en opgave vi kan løfte i danmark vi forudser at de stramninger der ligger i det lovforslag vi her diskuterer får et bredt anvendelsesområde og derfor også en reel betydning det gælder ikke mindst i forhold til kommunerne der lige nu løfter en svær opgave samtidig er det også vigtigt for mig at understrege at de nye regler ikke kommer til at gælde

de flygtninge der er konventionsbeskyttede

regeringens udspil medfører at personer der flygter fra det vi kalder generelle forhold eksempelvis borgerkrig alene får en midlertidig beskyttelse for

kunne vende tilbage til sit hjemland når freden forhåbentlig

er netop på grund af at behovet for beskyttelse

skal ændres sådan at familiesammenføring ikke kan ske i løbet af det

understrege at flygtningestrømme og sammensætningen af de flygtningebevægelser vi ser er meget meget foranderlige eller i hvert fald kan være det

genere ministeren personligt det skyldes sådan set blot at ministerens forgænger meget klart har udtalt at stramningerne vil have betydning for størstedelen af de flygtninge der

det er taget til referat

og berøre en væsentlig del af de mennesker der kommer og søger asyl

i pressen ad flere omgange udtalt at han betragter

egentlig kommer til

den seneste uges tid at at den måde vi behandler familiesammenføringssager på her

men det har jo nok også en betydning tænker jeg i forhold til hvor man vælger

redegøre for om det påvirker en stor del eller

om familiesammenføringsreglerne betydning

selvfølgelig det antalsmæssige

så stor stigning at vi reagerer på det

og dem der ikke er det kan vi af gode grunde ikke sige noget om det vi kan sige er hvordan sammensætningen har været i

og alle sager er langtfra færdigbehandlet hvis vi kigger på tretten nu

er omfattet af konventionen og en tredjedel er ikke derfor må jeg selvfølgelig også sige

tal og de fakta og de ting vi kender til

titusind og nu er det seneste opjusterede tal tyvetusind

der er kommet til danmark i september måned

vurdere om politikken virker og vurdere de seneste initiativer

vi har rigtig mange flygtninge i nærområderne alle de ting indgår jo i hvordan tingene udvikler sig

september måned offentliggøres i dag jeg fik det

tallet for september måned hvad angår asylansøgere er cirka tre tusind personer

godt gå til biddet på det spørgsmål der handler om hvilken virkning regeringens lovforslag her vil komme

det er rigtigt nok at det her lovforslag ikke kommer til at handle om konventionsflygtninge men om krigsflygtninge om man vil

sidste år når en asylansøger kommer her til landet med det in mente måske fortalt af menneskesmuglere at man ikke længere kan få familiesammenføring hvis det er sådan at man

vil fortælle de danske myndigheder at man er krigsflygtning

det er selvfølgelig et både konkret og fuldstændig relevant og aktuelt spørgsmål

i forhold til

og hele den synes jeg faktisk ret ubehagelige infrastruktur der er på asylområdet at det er sådan at langt hovedparten af de mennesker der flygter har en ting for øje er beskyttelse

komme væk fra krigen komme væk fra rædslerne at bringe sig selv og eventuel familie i sikkerhed men man skal ikke være blind for at

helt system af menneskesmugling transport og logistik vi ved også at der i nogle sammenhænge bliver givet informationer om specifik landelovgivning

fast i at for individet der flygter

ministeren fuldstændig kan afvise at vi vil se at folk der måske hidtil ville have betragtet sig selv og sagt til myndighederne

i stedet for vil sige at de er individuelt forfulgt

det opfølgende spørgsmål så hvilken værdi

ægtheden af det der bliver sagt af

og myndighederne skal selvfølgelig tage højde for at der nu kan være andre elementer der kan indgå

det bekræfter altså kun min antagelse nemlig at regeringens lempelser har betydet en markant større tilstrømning i takt med at situationen forværres og at området

ministerens politiske årvågenhed

ministeren bør overveje at indkalde folketingets partier til nye drøftelser om hvad vi kan gøre på det her område for at sikre at danmark ikke også i fremtiden vil være en asylmagnet ministeren skal have tak for sin åbenhjertighed men bekymringen i min side af salen er

nødt til at lægge til grund hvis man gerne vil være et regeringsbærende parti

de mennesker der bliver forfulgt og jeg er bekymret for hvad det er for en opgave vi skal løfte i danmark for det er ikke en let opgave og det er ikke let for landets kommuner

stramme reglerne for visse borgerkrigsflygtninge og vi fremsætter lovforslag i starten af november måned hvad det angår

man kan sige på det helt centrale parameter nemlig betingelserne for at udstede opholdstilladelser

har faktisk til hensigt at skærpe dem bare så vi lige får

så ikke også bare lige sige at jeg nok ikke selv ville bruge ordet attraktivt når vi taler om

vi har at gøre med mennesker der jo bogstavelig talt flygter fra død og ødelæggelse og jeg synes egentlig det gavne vores diskussion af asylspørgsmålet hvis vi på den ene side erkendte at der

der står i brand at der er alvorlige udfordringer i mellemøsten at vi har mange flygtninge i nærområdet

skal være realistiske pragmatiske

og vi vil gerne afhjælpe den situation ved at sige jo jo selvfølgelig skal man kunne komme hertil og opnå beskyttelse men hvad angår de flygtninge der flygter fra borgerkrig skal det også være muligt at vende hjem når freden forhåbentlig snart igen sænker sig over mellemøsten

om at man skal hjælpe folk der har hjælp behov jeg

set også gerne selv holde den der type af taler

bare bekymret når regeringen

at det er tyvetusind asylansøgere og at det muligvis også er mere end det altså vi skal jo mange mange år tilbage

antal asylansøgere i danmark efter min opfattelse

både er en kæmpemæssig økonomisk udfordring

men også en kulturel udfordring i det her altså hvor meget kan danmark kulturelt absorbere inden det skader sammenhængskraften et godt slidt udtryk og i virkeligheden er med til at skabe konflikter i det danske samfund

set det der er min bekymring når jeg spørger til om man har gjort det mere attraktivt at søge til danmark

spørgsmålet om starthjælpen for vi ved jo at vand løber som vand løber man regulerer via konventioner men

sidste år fandt justitsministerens forgænger ud af at der lige pludselig var en kæmpe stigning i antallet af serbere der søgte asyl her i

disse serbere på en cateringordning

for sige at økonomi

en betydning

mere eller mindre insinuerer

at det er blevet mere attraktivt fordi regeringen har ændret på nogle økonomiske incitamenter i

landene der støder lige op til de værste konfliktområder så taler vi jo om millioner af flygtninge i nærområderne så man kan sige at de allerstørste konsekvenser både af menneskelig karakter og

end end det man ofte formår i diskussionen af den

vores ydelsessystem på ret og pligt skal have den følge at man kan sanktioneres og at der bliver nødt til at være den sammenhæng

grænse for hvor lang tid man ønsker at folk der faktisk

taget fat på for så vidt angår asylreglerne

på det der handler om økonomiske incitamenter skulle vi ikke tage fat på det nu og få en grundlæggende snak om det præcis fordi udfordringen

er meget veludviklet meget detaljeret og meget økonomisk orienteret det er fakta det er ikke noget jeg finder på det er ikke politisk motiveret det er beskrevet i landets medier samtidig har danmarks radio jo også lavet

at dokumentere forholdene omkring kolding station hvor der hver eneste dag ankommer folk hjulpet af menneskesmuglere

i ens sportsdragter med telefoner med hvidvaskede simkort

videre minister selv om man fraregner de seneste flygtninge fra syrien som jo kommer på grund af forfærdelige forhold så er tallet stigende og det skyldes i allerhøjeste grad regeringens politik og de økonomiske

mener jeg samtidig at man ikke skal være blind for at der er opstået en parallel verden en reel infrastruktur et købmandskab hvad angår menneskesmugling transport og logistik på hele asylområdet

en ulykkelig situation og jeg tror ikke skal være blinde for at der er man meget velinformeret

det er så en del af det samlede asylbillede men jeg tror også man skal

den enkelte flygtning er behovet for beskyttelse og vi skal så finde en måde

det er dokumenteret at de mennesker der opholder sig i sandholm og andre steder lægger meget vægt på de økonomiske forhold vil ministeren ikke anerkende at det spiller en væsentlig rolle

ikke noget for ministeren at indkalde folketingets partier

bredt at få kigget på hvad det er for nogle ting der gør at man søger til danmark som

vi som danske politikere der skal håndtere det her spørgsmål

på asylområdet og nu står vi altså i en ekstraordinær situation som kræver nye svar

selv om jeg har været her i mere end en time

når venstre siger at man fuldstændig frit kan rejse til syrien og irak for at kæmpe uden nogen form for konsekvenser

straffeloven indeholder bestemmelser som betyder at det afhængigt af de konkrete omstændigheder kan være strafbart at rejse ned og deltage i væbnede kamphandlinger der er klare regler som er med til at trække de strafferetlige grænser på området det er som spørgeren ved strafbart at yde økonomisk støtte eller indsamle midler til terrorister eller terrororganisationer

strafbart at træne instruere eller på anden måde oplære en person

øvrigt er strafbart at lade sig oplære træne eller instruere

terrorhandlinger når det så er sagt synes jeg der er nogle uklarheder

sikre at vores strafferetlige værn på det her område er tilstrækkeligt til at modvirke deltagelse og hvervning til væbnede konflikter og derfor har regeringen jo allerede bedt straffelovrådet om

kigge på det hvis de

fuldstændig kvit og frit kan rejse rundt og begå utrolig dumme ting

vi sikrer at der kommer bedre og stærkere redskaber til at modvirke det her blandt andet så myndighederne kan gribe ind uden at skulle løfte de beviskrav der er forbundet

i forhold til det man vil fremsætte af lovforslag i december måned der undrer det mig

unge muslimske mænd og kvinder om jeg så må sige drøne ud ad bagdøren og

er det hul som jeg ser i regeringens forslag nemlig at hvis

kan rejse ud af danmark med et pas i hånden og deltage i væbnet kamp og

hvis myndighederne ikke kan løfte bevisbyrden for det sådan set også vende tilbage til danmark helt uagtet det lovforslag som regeringen nu

og det er så det regeringen har kastet over i straffelovrådet hvor der jo

halvandet år inden man egentlig får afklaret hvad der dér skal ske jeg synes

ministeren og regeringen burde og det er

set sagt i al venskabelighed og saglighed handle noget hurtigere på

det er alvorligt hver gang der er en ung muslimsk kvinde eller mand der drøner ud ad bagdøren og

det fremgår af den medieaftale at licenstilførelsen til danmarks radio i to tusind og femten altså til næste år vil blive nedsat med fire og halvfjerds

million kroner alle var altså enige om at pålægge danmarks radio den besparelse samtidig blev der stillet en række nye krav

for eksempel om indsatsen over for de unge det er klart at det vil have konsekvenser for danmarks radios virksomhed når man pålægger dem besparelser og stiller krav om nye aktiviteter det vil betyde at der må prioriteres og det er ledelsen i danmarks radio der har ansvaret for at finde de besparelser ved at prioritere midlerne og indsatsområderne inden for den økonomiske ramme som bliver stillet til rådighed af folketingets partier jeg anerkender at danmarks radios underholdningsorkester har spillet en meget vigtig og værdifuld rolle i det danske musikliv og jeg forstår udmærket godt at der er mange mennesker som holder rigtig meget af orkesteret men det ændrer ikke ved den

tilgodese den medieaftale som nu er lavet med otte partier i folketinget samtidig med at de varetager deres programvirksomhed som de skal og der skal som opfølgning på medieaftalen indgås en ny public service kontrakt for

femten til atten hvori danmarks

vi skal respektere at danmarks radios ledelse så gør det de skal men den her beslutning går efter min mening langt ud over det man kan gøre inden for den ramme uden at man sikrer sig politisk opbakning til det ikke mindst fordi det fremgår af kontrakten

underholdningsorkestret er måske det fornemste eksempel på public service virksomhed overhovedet i danmarks radio det er

er et orkester som i den grad bidrager til at

en fornemmelse af orkestermusik give en fornemmelse af hvordan man kan bygge bro eller rent faktisk bygger bro mellem

bare de unge det er jo alle aldersgrupper som har kæmpestor glæde af underholdningsorkestret som

meget anerkendt senest har wienersymphonikerne

et så fremragende eksempel

danmarks radio står for at jeg mener at det er noget vi er nødt til at forholde os til derfor spørger jeg bare ministeren ministeren er enig

på ledelsesplan

at styrke musikaktiviteterne der bliver en kunstnerisk og økonomisk styrkelse af danmarks radios symfoniorkester der bliver givet dr big bandet udvidet spilletid

gennemført hvis den her beslutning kommer til at stå ved magt hvad jeg ikke håber den gør men det korte af det lange er jo

har et underholdningsorkester som har en kultur som har en tradition som har et internationalt renommé som folk kender og som forstår netop den brobygning som er så vigtig i hele vores musikliv mellem det klassiske og det rytmiske

ud i hele landet det det kan man jo aldrig nogen sinde kompensere fuldt ud for gennem forskellige sådan enkeltvise kompensationer med at tilføre et par musikere mere hist og her orkesteret er noget i sig selv og hvis det nedlægges

at begrænse public service aktiviteten for danmarks radio efter min opfattelse

styrkelse af indsatsen over for unge for eksempel når vi beder om lang række opgaver løst ud over dem der løses i dag og samtidig pålægger en besparelse så må danmarks radio prioritere og det kan gå ud over nogle af de

for en public service kontrakt som ændrer ved den gamle kontrakt på det her niveau eller

underholdningsorkestret også kører videre efter

skal konsulteres men vi har i sidste ende ikke noget at skulle have sagt for det er

os nu få den dialog men det er jo underligt at man kan træffe en beslutning og begynde at eksekvere den ude i danmarks radio for jeg forstår at de pågældende musikere har fået deres fyreseddel inden den kontrakt er lavet om jeg forstår simpelt hen ikke hvordan danmarks radios ledelse kan disponere

det er en alt alt for snæver definition af public service og derfor skal man se i radio og tv lovgivningen § ti

jeg er ret overbevist om herre lars barfoed udmærket kender den det handler om at almenheden skal forsynes med et bredt udbud af programmer og tjenester nyhedsformidling oplysning undervisning kunst og underholdning jeg tror endda at vi i den seneste

nemlig debat det handler om at der skal tilstræbes kvalitet alsidighed og mangfoldighed det handler om at man skal være upartisk og saglig og så videre

en lang række definitioner af hvad der skal til men først og fremmest er der

forskellige typer af programmer derfor kan man ikke nøjes med at sige at danmarks radio

hvor markedet ikke er til stede det er vigtigt for os at vi har en samfundsbærende kulturinstitution der er til stede

lige efter de udsendelser så man kan tjene penge på det det er vigtigt at vi kan formidle kultur og debat og nyheder og alt muligt andet uden at vi skal tage hensyn til kommercielle interesser det er vigtigt for vores kultur og for

så sige også handler om at være der hvor markedet ikke er til stede

man ser på danmarks radios prioriteringer ser

ting som kommercielle tv kanaler godt kunne finde på at

konkurrence om hvilke amatører der er bedst og måske engang kunne blive dygtige musikere det koster

en udsendelse kørende år efter år det gør man altså på bekostning af professionelle musikere som i årtier

det er en mærkelig prioritering at lige præcis sådan noget som underholdningsorkestret som ingen private tv kanaler kunne løfte fjerner man altså mens man bliver ved med at opprioritere det som i virkeligheden er i konkurrence med private kommercielle tv kanaler som sagtens kan løfte

at landsdelsorkestrene var lige så store som det kongelige kapel det

en hundrede og fem og tyve musikere og vi havde fem landsdelsorkestre så kunne de måske levere rigtig meget af den musik som danmarks radio kunne formidle på sine programflader jeg siger bare at det ikke

mosestavlerne eller andre vigtige steder at der skal være et bestemt antal orkestre i danmarks radio

det er derfor jeg synes det er en mærkelig prioritering at man altså sparer et underholdningsorkester væk som er

enkelt beslutning på et eller andet sparemøde i ledelsen

mere for at få fat i de unge så må danmarks radio også se sig om efter hvad der kan fange de unge ind så de også får en nyhedsformidling

kan blive hængende som det hedder

ikke mindst på grund af de tjenestemandsansatte koster det halvtreds million kroner plus fem million

der bliver overført til andre orkestre det er fem og halvtreds million kroner i udgift

koncerter hvor de får billetindtægter

at lukke underholdningsorkestret nu

fire årig periode passer jo med medieforliget

vil jeg spørge er det ikke rigtigt

fire årig periode sparer man i

et andet sted i medieaftalen bedt at der skal være mere kultur fra regionerne

at skal ud og have fat i kulturlivet

symfoniorkester men det kan bidrage til at formidle den kultur der foregår ude i landet

radio der kan formidle det som det kommercielle marked ikke kan selv om det ikke er hele definitionen på public service

er det for mig en vigtig del af forståelsen af det jeg mener at

jeg mener det er udtryk for et danmarks radio der så fuldstændig svigter sin rolle og ikke forstår sin betydning i det her samfund når man træffer den slags beslutninger jeg mener at man undergraver sin egen betydning og eksistens i det her samfund hvis man begynder mere og mere at drive virksomhed som om man var en kommerciel tv kanal som bare er interesseret i at kapre så mange seere som muligt

vi gå rundt og finde alle mulige kulturområder som ikke har den samme position i danmarks radio som orkester og musiklivet har

opfylder danmarks radio ikke sine forpligtelser

fanø har et fantastisk program og kan en hel masse som vi kunne have glæde af i hele danmark

som stormflod er der en række forhold der gør sig gældende

jeg som socialminister rent faktisk ikke er den rette til at udtale

om private forsikringer om mulighederne for at få erstatning og mulighederne for at modtage for eksempel psykologhjælp efter sundhedsloven hvis man har

set også at spørgeren er helt opmærksom på

den hjælp og støtte der kan gives efter serviceloven når mennesker på grund af psykiske vanskeligheder eller sociale problemer har behov for det først og fremmest

jeg understrege at kommunerne skal træffe afgørelse om hjælp og støtte uafhængigt af

behovet er opstået som følge af en stormflod eller en anden begivenhed kommunerne skal sørge for at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning formålet er

vanskeligheder når kommunerne rådgiver skal de også være opmærksomme på om borgeren har behov for hjælp efter for eksempel

skal kommunen træffe afgørelse om det en socialpædagogisk indsats kan være med til at forebygge at problemerne bliver kroniske er der tale om en familie med børn og unge hvor der er vanskeligheder i familien skal kommunen tilbyde familieorienteret rådgivning men også træffe afgørelse om konkret hjælp og støtte til barnet eller den unge hvis der er behov for det også her gælder det om at sætte forebyggende ind

at hjælp og støtte efter serviceloven gives på baggrund af behov og ikke på baggrund af årsagerne hertil det har jeg fuld tiltro til at kommunerne er

rammer udtalt at stormfloden har store helbredsmæssige konsekvenser

borgere og at de ikke kender til muligheder og hjælp som de kan tilbyde borgerne samtidig konkluderer en ekspert der har arbejdet på konsekvenserne af fyrværkerikatastrofen i seest ved kolding at borgere der blev udsat for en katastrofe

hjem og hverdag igen kan få posttraumatisk stress jeg har selv ved flere lejligheder fået beskrevet hvordan de berørte har måttet

at få krisehjælp og hørt fortællinger om borgere der er

til sig selv fordi de ikke har haft kræfterne til at

gerne spørge ministeren mener ministeren at det på baggrund af de erfaringer og udtalelser vi har fra læger og eksperter omkring de helbredsmæssige konsekvenser ved katastrofer er nødvendigt at tilbyde de stormflodsramte yderligere psykosocial hjælp og støtte

vil ministeren sikre at kommuner og regioner

det jeg kan sige er at

nogle udfordringer i livet så har man jo mulighed for at henvende sig til sin læge og få

til psykologbehandling har man yderligere problemer det kan være

så kan man selvfølgelig henvende sig til kommunen og netop få hjælp der vil man fra kommunens side ikke se på hvad årsagen

gå til kommunen eller til sundhedsvæsenet i øvrigt

derfor at jeg spørger ministeren om ministeren vil sikre

opsøgende arbejde i det

faktisk er vi her taler om

mulighed for

kontakte de pågældende kommuner og gøre opmærksom på at der er en udfordring der

andre sager men jeg synes i al fairness

er vigtigt at få set den udsendelse og se på hvad

mest udsatte borgere en omlægning der betyder at vi bliver bedre til at gøre det rigtige regeringens sociale mål sætter fokus på hvad vi vil opnå med indsatsen det gør os skarpere og skærper

interessen for det der virker

driver målene i sig selv en meget meget vigtig udvikling fremad modsat

operationaliseret målene så alle ved hvad

kun et enkelt ud af de ni konkrete mål afventer operationalisering og det er ganske enkelt fordi

det udvikles i regi af folkeskolereformen regeringen har i foråret som led i økonomiaftalen for to tusind og femten

aftalt med kl at vi er enige om at

og det skal blandt andet ske ved at sætte fokus på anvendelsen af de metoder og indsatser der virker

det er også aftalt at gøre status for de sociale

tyve mål i forbindelse med de årlige økonomiaftaler derudover er målene en integreret del af regeringens socialpolitik i finansloven og satspuljen for to tusind og fjorten har regeringen prioriteret hjemløse stofmisbrugere og udsatte børn og unge der er gennemført et eftersyn af plejefamilieområdet og skabt et nyt socialt tilsyn som startede

to tusind og fjorten regeringen har desuden i sit oplæg til

for to tusind og femten lagt op til at igangsætte en række konkrete initiativer

og tyve plan og jeg citerer helt korrekt

nu har vi gennemført en social

og tyve plan sandheden er at regeringen i september to tusind og tretten stort anlagt ved et flot pressemøde præsenterede de her sociale

og tyve mål men det der undrer mig er at man i de her ni konkrete målsætninger rent faktisk ikke formår at følge op på hvordan udviklingen går

må det vigtigste alt andet lige være

konkretiserer det hvordan man måler det hvor ofte man måler det

der mangler særdeles

så resultaterne af indsatsen bliver bedre til gavn for hvem

det betyder jo ikke at vi ikke følger udviklingen det gør vi det har jeg et papir på her og det skal jeg selvfølgelig også

dele med fru karen ellemann der står netop

som jeg nævnte om folkeskolen

og vi har allerede tallene for to tusind og fjorten vi har tal for

af hjemløse de er offentliggjort andelen af borgere der vender tilbage til herberg er offentliggjort andelen af kvinder

af narkorelaterede dødsfald forventes offentliggjort

i løbet af to tusind og fjorten det er et udtryk for vi havde en

i to tusind og elleve vi kommer med målene i

det gjorde de rent faktisk også under den tidligere regering

den store udvikling der andet end

at der mangler resultater altså den seneste opgørelse jeg

er seks af resultaterne der der mangler i to tusind og tretten altså delmålene hvor langt

fjorten er der igangsat initiativer hvor der skal gøres en indsats for bedre boligforhold

er rigtig interesseret i der er oprettet det nye socialtilsyn som

vil være med til at løfte kvaliteten så vi netop kan nå vores mål vi kan stå her og diskutere om der er seks eller otte eller ni

men det der er vigtigt for mig og for regeringen er at holde fokus på det der er allervigtigst nemlig at række hånden ude med nogle løsninger til de mest svage borgere

så kan man ikke svare man kan ikke redegøre for antallet det er da bekymrende når man netop siger hvilket er ganske fornuftigt at

stoffri eller opleve reduktion i stofmisbruget der siger man mindst halvdelen det måler man i to tusind og elleve

det er i hvert fald den seneste opgørelse vi har fået det kan være ministeren har noget opdateret som han

ser i hvert fald frem til at modtage det hvis der skulle være nogle nye opdateringer men indtil videre

en hel masse gode hensigter og dansk socialpolitik har brug for mere

sætter noget i gang fra to tusind og tretten

det målt hvert andet år

år den her baseline er vores udgangspunkt og

der bryder sammen er blevet offentliggjort hjemløse er offentliggjort andelen af borgere der vender tilbage til herberg er offentliggjort andelen af kvinder

narkorelaterede dødsfald forventes offentliggjort i to tusind

bare er vigtigt for mig og regeringen er

en socialpolitik have nogle mål og have noget at måle os

vi har sat en masse ting i gang og det er det som dansk socialpolitik har brug for nemlig at få nogle gode resultater som netop er til gavn for de

deres kunder de nødvendige oplysninger herunder om provisioner i forbindelse med at kunderne foretager investeringer i de af bankerne anbefalede investeringsforeninger det følger således direkte af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen at banker skal oplyse kunden om en eventuel formidlingsprovision før kunden indgår aftale om at investere

suppleres af en brancheaftale der med erhvervs og vækstministeriets

brancheaftalen fastslår klart

deres kunder om eksistensen af og satsen for den formidlingsprovision som banken modtager fra investeringsforeningerne oplysninger skal gives ved investeringsrådgivning i banken og fremgå af bankens hjemmeside

bekendtgørelsen og brancheaftalen sikrer

deres investeringer både forud for selve investeringen og løbende hvert år bagefter finanstilsynet fører tilsyn med at reglerne i bekendtgørelsen overholdes hvis det viser sig at der er en bank som ikke overholder reglerne har tilsynet mulighed for at gribe ind og udstede et påbud om at reglerne skal

jeg forventer også at finansrådet holder selvjustits blandt dets medlemmer og sikrer at de efterlever den brancheaftale som finansrådet har været med til at indgå så vil jeg

afslutningsvis nævne at jeg har nedsat en arbejdsgruppe som i øjeblikket ser nærmere på den nuværende model for formidlingsprovision arbejdsgruppen belyser mulige alternative honorarmodeller og alternative modeller for oplysning om omkostninger og formidlingsprovisioner herunder fordele og ulemper ved at kunne fravælge rådgivning

kunne undgå at betale formidlingsprovision ligesom der ses på udviklingen på

i gennemsnit betaler tre tusind fire hundrede kroner om året for

øvrigt ændrer deres investeringsprofil eller drøfter noget som helst med bankrådgiveren så der er noget at tage fat på det

problem så i hvert fald et alment produkt

det fordi der er

sender afregninger fra pengeinstitutter jeg har nogle af dem her

oplyst noget som helst om

er en relevant oplysning der er derimod selvfølgelig plads til at oplyse handelsomkostninger som typisk er et eller andet

det der betales i kickbackprovision til banken altså det som investeringsforeningen tager af kundernes midler og sender til den såkaldt rådgivende bank

et væsentlig større beløb som oftest

af investeringen så det er store beløb og jeg synes det er vigtigt at man som kunde er informeret om dette jeg

at tænke på hvad der ellers er af informationsforpligtelser også i pengeinstitutbranchen

at der er meget kraftige sanktioner hvis man tjener penge på henvisninger men det er der ikke her så jeg synes det er rigtig rigtig fint hvis ministeren vil sørge for at det her emne bliver gennemgået men jeg synes også det er vigtigt at man ikke bare kræver som jeg

man også specificerer hvilken form for oplysning altså at det skal foregå

jeg er klar over at der er mange mennesker der har mistet deres hjem

største sympati og min største medfølelse men det

fra perioden hvor stormfloden ramte og så

på at de ramte rigtigst muligt så det har

står vi her ti måneder efter stormfloden og kan konstatere at forsikringsselskaberne melder tilbage at over halvfems procent

nu er færdigbehandlet men de sidste mangler og

fremskyndet og jeg kan også

opfordre alle forsikringsselskaberne til at gøre deres yderste for at få

først tilfreds når de sidste sager er afgjort men vi må også respektere at vi selv herinde i folketinget ad flere omgange har været med til at ændre reglerne

når stormen rammer der synliggjorde at stormfloden fra december endnu ikke

på i søgelyset og ikke uden grund

er gået har vi langsomt kunnet skille fårene fra bukkene og se

hvilke har lagt sig i selen for deres kunder og det er lidt mærkeligt

finde ud af det selv om der er sket ændringer her i

som er dem der er i front med

og det er tryg

deres papirer i orden de har ikke deres forhold i orden og det er stærkt beklageligt tiden har vist at at de har ladet deres kunder i stikken og svigtet dem ved at sylte og trække sagerne i langdrag så sent som i går fik jeg en mail fra en

over en måned gentagne gange mange gange telefonisk

nogen respons overhovedet

godt spørge hvilke initiativer ministeren vil tage over for stormrådet

er sådan jeg har ikke været inde at sagsbehandle

kan henvende mig til stormrådet og spørge dem

de siger også at nu skal vi så have de sidste ti procent ind og der er åbenbart nogle komplikationer og

det er i gang med at rykke for

sagsbehandling

og alka

det drejer sig om mennesker det drejer sig om familiers liv det drejer sig om muligheden for at komme videre i

så al respekt for at

fordi det vil sige at vi allerede nu har nogle erfaringer for hvordan vi skal behandle

de her sager så på den måde har vi allerede nu taget fat på

arbejdsgruppe som sætter sig ned og sørger for at få stadfæstet

forpligtende mål om at vi skal standse tilbagegangen i det vi kalder biodiversiteten altså mangfoldigheden af arterne og hvis vi skal nå det mål

slutningen af nitten halvfemserne på det her område vil

for vores sårbare natur

er i fin harmoni med de øvrige initiativer som regeringen har taget i

vi på den ene side gerne vil give erhvervet nogle gode vækstbetingelser og på den anden side også gerne vil give naturen de bedste muligheder for

for landbruget samtidig med at vi sikrer naturen gode udviklingsmuligheder

natur og landbrugskommissionens anbefalinger

et fuldt forbud mod sprøjtning og gødskning på § tre arealerne jo et af de væsentlige

kommissionen man kan sige

det reelt vil få af omkostninger for

jeg må jo sige at

er nervøs for at det jo netop påvirker erhvervet i negativ retning at

at det hver eneste gang man tager nogle nye tiltag

har mindre landbrugsjord at gøre godt med deler ministeren ikke

vi skal beskytte de arter som i dag er truet meget bedre end vi gør i dag

går ind og kigger på nogle af de ting der også har været

stor bekymring hos mange landmænd

§ tre arealerne tror at der er mange steder hvor der nu kan være større fare for at arealerne kommer til at gro til og der må jeg jo

af insekter og planter

områder så jeg synes det er en logisk

§ tre arealerne at sprøjtes

det vil fortsat være lovligt netop fordi afgræsningen jo kan være et rigtig vigtigt redskab for at opnå

et i lovforslaget også taget hensyn til at afgræsningen kan fortsætte i det samme omfang som det kan i

men afgræsningen og den gødning som dyrene

afsætter må heller ikke fremadrettet medføre at

sikre en mere mangfoldig natur i danmark

vurderer at

naturen end hvis arealerne ikke længere bliver afgræsset så forskningen viser at gødning og sprøjtning

på de her arealer og det

på nogle af de allermest værdifulde naturarealer altså vil gøre noget

det naturlige valg er ingen gødning

skal græsse på altså det vil vel i sidste ende alligevel betyde

køerne selv leverer gødningen mest muligt men

dårligere resultat

noget nu ved jeg godt som ministeren også selv var inde på

jeg tror det er det der gør at mange landmænd i de her måneder er fortvivlede fordi de

måde er bekymret i forhold til

man gør ved landbruget på de her områder

en korrekt fremlægning at skruen bare bliver strammet mere

i generationer som skal kunne

jeg har arbejdet med transportpolitik i mange år

endelig blev den beslutning truffet samtidig afsatte vi jo også var helt nødvendigt tre og fyrre million kroner til en pulje som

kan søge med henblik på at blive forlodseksproprieret for vi skal ikke have det med at folk

problemer det betyder at egholmlinjen nu er optaget på vejplanen

så projektet er nu

deres ejendom det er ganske glimrende at det sker men

det er problemet der er i dag fireoghalvfjerdstusind

benytter tunnelen grænsen er på firstusind det vil sige

i dag har vi det som vejdirektoratet kalder for kritisk trængsel i myldretiden

man forudser faktisk at kapaciteten er opbrugt om fem år det er såmænd derfor

ministeren egentlig ser etableringen af den tredje limfjordsforbindelse indtil nu har jeg hørt at det er godt at vi får linjeføringen på plads det er

når jeg spørger lidt dybere ind til det her

skal det ikke være nogen hemmelighed at der jo var nogle af ordførerne der måske i sidste øjeblik

i højere grad for at det nu skulle være muligt at få

så må sige tilfredsstillet disse lodsejere der kunne få deres ejendomme forlodseksproprieret via linjeføring og så må vi i øvrigt vente og se med hensyn til selve forbindelsen det sidste synes jeg er dybt dybt betænkeligt og det er derfor jeg spørger hvordan ministerens personlige holdning er til at komme videre i den her sag vil ministeren foretage sig noget og

landsdele i danmark

og der skal man lige have med at det jo beregninger på hvad den interne rente er

i optakten til og før krisen for alvor ramte os og krisen har jo betydet en nedgang i trafikken

formand

er sket en fejl aha beklager så

ville være ufint og uhæderligt af mig stod og lovede til alle mulige steder i danmark projekter til mange milliarder kroner for de